ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet så kan vi stemme

afstemningen lovforslaget er

er ikke stillet ændringsforslag

jeg slutter afstemningen for stemte hundrede imod stemte fem

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

ønsker nogen

det er ikke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

det næste punkt på dagsordenen

som skal afvikles med deltagelse af ordførere

og som derfor kræver

at der laves en database over nanoprodukter på det danske marked og det foreslås

tilpasses til eus forordning om biocidmidler forordningen fastsætter krav om godkendelse af produkter

herunder blandt andet en ophævelse af klagemuligheden til natur og miljøklagenævnet venstre er positiv over for at der sker en kortlægning og en vurdering af risici forbundet med visse nanomaterialer således at forbrugerne oplyses

skadelige stoffer kan fjernes fra markedet men vi skal huske på

brugen af nanomaterialer at det faktisk er et fantastisk middel som har øget kvaliteten af blandt andet

danske fødevarer det har øget energieffektiviseringen og udviklingen af vedvarende energikilder så derfor indeholder nanomaterialer også nogle løsninger på en række ressourceknaphedsproblemer og det kan være med til at skabe liv og økonomisk vækst og job

af nanomaterialer eller for den sags skyld skræmme forbrugerne

nanoregister lidt er en profileringssag for miljøministeren

går forud for eu lovgivningen som allerede er under udarbejdelse hvis dette er tilfældet ja så kan man

ekstra arbejde og i værste fald spild af tid venstre mener derfor at vi i stedet skal støtte op om det arbejde der allerede foregår i eu således at alle virksomheder i eu får de samme regler om nanomaterialer så er vi bekymret for om det overhovedet er nødvendigt med dette register da der allerede i dag findes flere forskellige registre over nanomaterialer blandt andet har forbrugerrådet og produktregistret information om nanomaterialer ligeledes er nanomaterialer

en del af kemikaliedirektivet det såkaldte

venstre vil derfor meget gerne have uddybet hvordan dette nye register adskiller sig fra de allerede eksisterende registre vi er bekymret for

vi er derfor også opmærksomme på at når virksomhederne rammes af yderligere bureaukrati ja så skal det være fordi oplysningerne er yderst væsentlige der skal være en proportionalitet mellem bureaukratiet og effekten af

have svar på hvordan ministeren vil afgrænse hvilke nanoprodukter der vil være omfattet af denne indberetningspligt det er

helt vil betegne som nanoprodukter

uklart hvilke stoffer der pt er en del af dette lovforslag

ja det giver anledning til langt færre bekymringer og spørgsmål hos os

dog modstandere af at klageadgangen til natur og miljøklagenævnet afskaffes vi mener at det er en del af et retssamfund at virksomhederne har muligheder for at klage men som sagt vi støtter biociddelen i dette forslag men vi har mange spørgsmål

handler det her bare om at komme før eu hvad er der galt med de registre der eksisterer på området i dag jeg har forstået på regeringen at offentlige midler ikke forekommer i overflod det tror jeg vi er enige om så derfor var der måske her

og derfor er den her ændring af kemikalieloven der giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for oprettelse af en database over produkter der indeholder eller afgiver

også vigtigt at understrege at vi bestemt ser produkter indeholdende nanomaterialer som en del af fremtiden på rigtig mange områder men at det også er nødvendigt

også glade for at det her lovforslag hænger sammen med finanslovsaftalen med enhedslisten hvor det netop blev valgt at man skulle prioritere ny viden om nanomaterialers påvirkning af mennesker og miljø

at der er overblik over hvad det egentlig er der er på markedet og

det her lovforslag den anden del af lovforslaget

er vedrørende biocidforordningen og det er også et meget vigtigt skridt fremad i kampen om

at få stoffer med særlig farlige egenskaber væk

lige præcis den her biocidforordning som nu bliver gennemført i dansk lovgivning

og sundhedsforbedringer og det er en analyse som jeg

kemikalier er overalt i danskernes hverdag de er nødvendige kan ikke undgås skal ikke undgås men med

på inden den her regering kom til

de her små fine partikler

hele den her kombinationseffekt

jo hele tiden haft fokus på

ad den vej så vi får klarlagt

gør ved folk og derfor har vi

igangsat et arbejde om hvordan

den her problemstilling og hvordan vi får gjort noget ved det

synes også det er meget godt at eu handler på kemikalieområdet men der er

gange hvor vi ønsker at være et skridt foran og det er jo kun godt at vi så kan samarbejde om det og få fastsat nogle grænseværdier så kan det godt være

ministeren vil komme lidt ind på og forklare lidt om det er den afskaffelse af klageadgangen hvorfor

vi skulle bibeholde det er jo kun et sundhedstegn hvis

man ikke har klaget

kan få svar på under udvalgsarbejdet

afgift af bekæmpelsesmidler nanoteknologien er et område i rivende udvikling og hver dag kommer der nye produkter ind på det danske marked udviklingen af nye teknologier går som regel hånd i hånd med fremskridt for menneskeheden avancerede forsøg i laboratorier er blevet til håndfaste forbedringer hver gang forskerne har forfinet den længdeskala de arbejder på

har det betydet store fremskridt for menneskeheden arbejdet på mikroskalaen som jo er en milliontedel af en meter har for eksempel gjort det muligt at fremstille computere og internetmobiltelefoner og al den anden elektronik som vi jo omgiver os med hver dag og det lyder alt sammen rigtig godt men der kan opstå uønskede effekter af visse typer nanoteknologier over for mennesker og over for miljøet når nanomaterialer i nogle sammenhænge nævnes

miljø og sundhedsrisiko

er det fordi vi ikke altid kender betydningen af de egenskaber som stofferne

vi ved allerede at partikler i nanostørrelse for eksempel ved

og brændeovne kan udgøre en risiko for vores helbred det er derfor at det er vigtigt at holde

øje med det nye materiale radikale venstre

de risici der kan være ved nanomaterialer det kan ske ved en udvikling af en

nanoproduktdatabase måske i samarbejde med andre lande der skal være tryghed for borgeren og derfor er det vigtigt at vide hvor nanomaterialet

men virksomhederne skal have den hjælp som er nødvendig så indrapporteringen ikke opleves som en tung tung byrde med hensyn til biocidordningen

vi kan effektivisere procedurerne for godkendelse af biocidmidler og det vil betyde at nye produkter

er rigtig rigtig god og den er vigtig så vi ikke hver især opfinder den dybe tallerken igen og igen

er det også håbet at der er nogle dyreforsøg der måske kan forhindres radikale venstre anbefaler derfor l syv og halvfems

brændeovne har man jo selv en indflydelse på om man bruger

i sin brændeovn hvorimod nanoprodukter

som vi ikke bare lige kan fravælge og gøre noget ved

på hvordan vi håndterer de her sager

om man ikke anerkender at der også under den tidligere regering var et stort fokusområde og at vi der lavede aftaler også bredt

fik mere styr på kemikalieområdet

om man putter det våde træ eller det tørre træ eller et par mælkekartoner og andre ting ind

selvfølgelig dem der putter det i men der er altså nogle naboer som er modtagere

igennem skorstenen og det er ikke altid at det

den sidste del vil jeg meget gerne henvise til vores ordfører på området som er fru lone loklindt som ikke kunne være til stede i dag

også ligesom anerkende at der er nogle

ting man kan gøre privat derhjemme nu siger man at der er nogle af naboerne der bliver generet af det ja

må bruge for eksempel sine paller i en brændeovn det må man ikke men det ser vi alligevel at folk gør de bryder loven og der vil jeg

have et godt naboskab så det vil være klogt

tage lidt hensyn til hvad man putter i sin sin brændeovn med hensyn til at forbyde at folk må have en brændeovn

for liberal alliance

detaljeret eu regulering en uigennemsigtig bemyndigelse til miljøministeriet og masser af magt til miljøstyrelsen ringere retssikkerhed stigende gebyrer

en rigtig lækkerbisken

vi bryder os meget lidt om den tænkning der ligger bag hvor miljøbureaukrater får endnu mere hånds og halsret over vores virksomheder alene de mange afgrænsnings og definitionsproblemer er yderst problematiske

gebyrer for flere administrative ydelser for staten betyder det flere offentligt ansatte til at kontrollere og drifte det centrale register importører og forhandlere af nanoprodukter eller blandinger af varer der indeholder eller afgiver nanomaterialer vil gå hårde tider i møde nøjagtig ligesom mange andre danske virksomheder

miljøregulerende tiltag som alle trækker i en forkert retning

er det især fordi det er så godt som umuligt at vide hvad det er for beføjelser der gives til miljøministeren og hvad det er for byrder der i den gode sags tjeneste kan rulles ud over de berørte virksomheder som det sikkert

vil prøve at skabe et bedre overblik over brugen af nanoprodukter

jeg prøve at forklare hvorfor det konservative folkeparti egentlig ser en række positive elementer i forslaget

at man overholder miljølovgivningen men hvis

er det jo sådan som det nu engang

sikre at kemikalielovgivningen bliver tilpasset

gå ind og få oprettet sådan

database hvor man så kan få et bedre overblik over

de her nanomaterialer som på mange måder

lang række områder men også skaber noget usikkerhed i forhold til hvad de kan betyde på sigt så det er baggrunden for

netop at begynde at arbejde for at få

er i fuld gang med og der er også nogle der følger efter

spørge ind til i udvalgsarbejdet hvordan står det

til i nogle af de andre eu lande hvor langt er de nået

være en en hindring i forhold til det indre marked

forslag som kan være med til både at lette nogle byrder for erhvervslivet

set ikke har været reguleret siden nitten

for det første at sikre at nanoteknologi og nanomaterialer bliver udnyttet på en måde som går hånd i hånd med beskyttelsen af forbrugere og miljø og for det andet at gøre godkendelsen af biocidmidler mere enkel og effektiv og det vender jeg så tilbage til men lad mig først lige begynde med at fortælle lidt om nanoteknologi og nanomaterialer de har nemlig et stort potentiale for vækst og arbejdspladser og for at spare både energi og ressourcer konkrete eksempler på nanoprodukter

er sportstøj der hæmmer svedlugt maling der er selvrensende bilplejemidler der får skidt og vand til at prelle helt af eller golfkøller tennisketchere og cykler der har øget styrke visse nanomaterialer kan dog have særlige sundhedsmæssige og miljømæssige egenskaber både positive og negative man skal tænke sig

er meget meget meget fine partikler der kan trænge ind

vi får det her overblik derfor er det også så vigtigt at at vi får at vide hvilke nanoprodukter der er på det danske marked og hvad de bliver brugt til når vi

og så kan vi få afklaret om der eventuelt er en risiko vi skal håndtere eller om der er tale om sikre produkter for forbrugerne og miljøet og det skulle jo gerne være i alles interesse derfor skal lovforslaget gøre det muligt at etablere en nanoproduktdatabase og pålægge producenter og importører af nanoprodukter en indberetningspligt i forhold til databasen lovforslaget hænger fint sammen med finanslovaftalen om en styrket indsats i forhold til nanomaterialer i årene tolv til femten hvor regeringen og enhedslisten har afsat i alt fire og tyve million kroner til at skaffe ny viden om nanomaterialers påvirkning af mennesker og miljø det ligger også i forlængelse af kemikaliehandlingsplan to tusind og ti to tusind og tretten som prioriterer at der er tilgængelig viden om nanomaterialer for at undgå risici for miljø og sundhed og som flere ordførere har

tradition for et godt og bredt samarbejde

kommer der nye produkter til det danske marked fra hele verden og jeg går ud fra at vi er enige om at vi selvfølgelig skal kunne bede om oplysninger om de stoffer der er i de her produkter hvis vi får en mistanke om at produkter med bestemte stoffer kan udgøre et problem og det giver det her

mulighed for den anden del af lovforslaget handler som sagt om at forenkle godkendelsessystemet så processen bliver mere effektiv og billigere for erhvervslivet og dermed forbrugerne det sker med den nye eu forordning om biocider som blandt andet indfører afskæringskriterier ved godkendelsen af biocidmidler der som udgangspunkt udelukker de mest farlige biocidmidler fra salg og anvendelse i eu en anden vigtig nyskabelse med forordningen er at der fremover bliver stillet krav om at artikler som importeres til eu kun må være behandlet med biocidmidler som indeholder aktivstoffer der er godkendt i eu det omfatter mange forskellige produkter som for eksempel tekstiler lædervarer og rengøringsartikler

indeholder forordningen også et krav om tvungen datadeling for at undgå dyreforsøg mest muligt høringen af det her lovforslag viste at indberetningspligten for producenter og importører til nanoproduktdatabasen vækker bekymring hos nogle virksomheder de mener at der er tale om en tung administrativ byrde der vil være konkurrenceforvridende og bremse innovationen og de fleste foretrækker en eu løsning i stedet

lige om hjørnet eller bare i den nærmeste horisont ville det være at foretrække men det tager tid og jeg synes det er vigtigt at vi allerede nu får afklaret om der er en risiko eller ej ved nanoprodukter der er på det danske marked så vi her i danmark kan beskytte vores forbrugere og så vi kan handle hvis det viser sig nødvendigt vi har jo set at man lige

om at finde ud af hvor nanomaterialerne bruges det er nemlig ikke klart i dag den afklaring vil så til gengæld også hvis man tænker

hvis forbrugerne går rundt og er usikre på nanomaterialer og nanoteknologi og tænker at vi politikere herinde

så kan efterspørgslen på de her produkter svigte og så får vi ikke draget nytte af de teknologiske potentialer som nanoteknologien og nanomaterialerne rummer

at sikre at forbrugerne føler sig trygge ved

vi ved allerede nu at mange virksomheder kun ligger inde med meget sparsom information om indholdet af nanomaterialer i deres produkter så de skal bruge tid på

og derfor skal de ud at hente oplysninger om produkterne men jeg tager selvfølgelig virksomhedernes bekymringer alvorligt virksomhederne skal have en udførlig vejledning om hvordan de finder ud af om de har nanoprodukter der skal indberettes

vil stadig væk have et meningsfuldt indhold endelig kan vi se på om der er produktgrupper der kan udelukkes til at begynde med høringen viste også at der er noget bekymring for den anden del af lovforslaget nemlig at man ikke længere kan klage over godkendelser og afvisninger af biocidmidler

klage nationalt over afgørelser der træffes som et led i den fælles godkendelsesprocedure i eu

det vil sige at den gældende klageadgang

penge på at opretholde en funktion som ikke bliver brugt

indeholder sådan set også

at klage over eu afgørelser sidst men ikke mindst er det jo lidt særligt at vi på miljøområdet har den her ekstra funktion med et klagenævn

også det helt almindelige domstolssystem hvor man kan indbringe danske myndigheders afgørelser for domstolen så

egentlig er en meget meget lille adgang og man har mulighed for at klage i eu og man har mulighed for at klage ved domstolene så jeg synes vi skal lave den afbureaukratisering og den lettelse sammen men jeg er selvfølgelig villig til

i udvalgsarbejdet

showoff for at komme før eu det er det på ingen måde

så sent som i juni måned to tusind og tolv og kommissionen har lovet at de vil lave en portal der samler de forskellige landes europæiske registre vi er jo ikke de eneste der laver

i danmark er vi jo også med til at skubbe på kommissionens arbejde så alt i alt tror jeg

at eu kommer med noget lovgivning på området får den viden indsamlet og at vi så til gengæld faktisk har styr på vores vores hus herhjemme og måske endda er lidt foran de andre lande hvis det kommer til et

også til produktregistret og om det

det kun gælder farlige produkter til professionel anvendelse det vil sige at alle forbrugerprodukterne som jo

på hvorfor der skal laves et særligt

spørgsmål ordførerne har rejst men vi har selvfølgelig rig mulighed for også i

få svaret mere ned i detaljen

for regeringen for samspillet mellem

det offentlige og private leverandører er med til

udfordre måden vi gør tingene på er med til at give et nyt perspektiv på

så vi kan gøre tingene på en bedre måde det er selvfølgelig allerbedst når der netop udvikles nye måder at gøre tingene på derfor ser vi meget gerne at vi udbygger samarbejdet mellem det offentlige

noget afhænger selvfølgelig af rammerne for samarbejdet

er en forudsætning at der er gode rammer at man ved hvordan man gør

ellers bliver der ikke meget offentlig privat samarbejde og det skal være nemmere derfor har regeringen for det første lavet en slags ramme en standardmodel for offentlig privat partnerskab som retter sig mod offentlige myndigheder og indeholder vejledning i de forskellige faser der selvfølgelig er når man etablerer et partnerskab mellem det offentlige og private virksomheder

faldgruber der er besværligheder der er overvejelser og i stedet for

tallerken til et middagsselskab for tolv rundtomkring i den offentlige sektor

derfor har vi lavet en standardvejledning

vi som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for to tusind og tretten

til lån ogeller fritagelse for deponering når man laver offentlig

private partnerskaber det ligger i forlængelse af tidligere års aftaler det er gjort før ud over de hundrede million

så langt tror jeg at forslagsstillerne

er beslutningsforslagets spørgsmål om behovet for de deponeringsregler som i dag er en del af den samlede regulering af kommunernes låntagning med andre ord

også har brug for deponeringsreglerne inden jeg svarer på det spørgsmål og

sige noget ganske kort om deponeringsreglerne og om det der egentlig er baggrunden for låne og deponeringsregler for de kan nemlig ikke ses uafhængigt af hinanden og selv om det lyder teknisk

betyder det faktisk meget for hvordan vores samlede økonomi er i balance og for hvad det er for en gæld vi skubber videre til kommende generationer i danmark har vi regler

begrænser hvor meget kommuner kan låne normalt kan der ikke lånes til driftsudgifter og kun i begrænset omfang til anlægsudgifter i den forbindelse regnes det at leje

et lån

ordførerne ved lige så godt som jeg hvor meget den kommunale og regionale økonomi fylder i den samlede offentlige økonomi og derfor er det bestemt ikke ligegyldigt hvor meget der bliver brugt

det er jo netop det samlede hensyn der gør at der skal være mulighed for at vi i fællesskab forholder os til hvor meget skal kommuner hvor meget skal regioner have af anlægsaktiviteter

faktisk uanset om det sker i form af egne anlæg altså at man selv bygger eller

selv køber eller om det sker igennem aftaler om at leje eller lease private anlæg for eksempel igennem et privat offentlig partnerskab

lånebegrænsningerne gælder både for almindelige lån og for leje og leasingarrangementer som indgår i

er det fordi virkningerne økonomisk set er de samme

skaffer sig et aktiv og fordeler betalingerne over en årrække sådan som jeg har fået det fortalt

med andre ord sikres det at der sker en ligestilling imellem det at leje eller det at opføre og det at købe et anlæg det kan også siges på den måde

skal have en likviditetsgevinst i kassen ved at gøre det ene i stedet for det andet

betyder reglerne at en aftale om at leje eller lease et anlæg ikke bliver attraktiv alene ud fra en likviditetsmæssig overvejelse altså alene ud fra overvejelsen om hvorvidt man

lejearrangement eller et leasingarrangement også selv om den ikke kan låne pengene til det det kan den blot den deponerer pengene i en periode

så bliver det bærende for beslutningen det skal med andre ord være kvaliteterne ved det at leje eller det at lease der er det udslagsgivende og ikke de økonomiske forhold dermed jo også sagt at deponeringsreglerne ikke er en straf

det at leje eller det at lease

omvendt kommunen kan godt indgå leje og leasingaftaler uden at have låneadgang blot den deponerer

for almindelig låntagning her kan man nemlig ikke om jeg så må sige deponere sig ud af en manglende låneadgang

man slet ikke kan få en gevinst ud af et offentlig privat partnerskab og

er det slet ikke interessant at geråde ud i sådan et partnerskab

set det der er det egentlige og kvaliteten ved sådan et arbejde snarere end det at få en simpel her og nu likviditetsgevinst

låneregler og deponeringsregler skal som sagt ses som et led i den måde vi styrer vores økonomi på og dermed anlægsudgifterne i kommuner og regioner forslagsstillerne peger i beslutningsforslaget på at der i dag og fremover er flere styringsredskaber end vi har haft før når det kommer til den kommunale og den regionale økonomi er behovet for reglerne da bortfaldet og nu udløses spændingen jeg kunne mærke det der er bygget en ting op her i salen

faktisk stadig væk behov for regler

i begrænset omfang mod kommuners og regioners anlægsudgifter ganske vist skal budgetloven jo sikre den samlede balance

offentlige finanser og den balance indeholder alle udgifter også udgifterne til anlæg men samtidig

det sådan at de udgiftslofter som vil blive udmøntet i forhold til kommuner og i forhold til regioner faktisk ikke omfatter anlæg det er ikke særlig praktisk

har nogle helt andre udsving end en driftsudgift har dermed også sagt at anlægsudgifter ikke er med i de fastsatte udgiftslofter men anlægsudgifterne indgår jo selvfølgelig som altid i de økonomiforhandlinger regering efter regering efter regering har haft år efter år efter år med kommunernes landsforening og med danske regioner

aftales anlægslofter for kommuner og regioner

det var også tilfældet i to tusind og syv og to tusind og ni anlægslofterne er med andre ord heller ikke noget nyt og det skal understreges at anlægslofterne ikke omfatter leje og leasing nyt er det derimod at anlægsloftet er bakket op af sanktioner idet en andel af bloktilskuddet på henholdsvis en milliard kroner for kommuner og nul milliard kroner for regioner er betinget af at kommuner og regioner budgetterer i overensstemmelse med de rammer vi har aftalt

en central pointe at sanktionen kun gælder i forhold til budgettet og ikke det endelige regnskab og desuden er kollektiv i sin karakter den er ikke rettet mod den enkelte kommune eller den enkelte region på den baggrund

at vi forholder os til hvad man kan låne til og hvordan man skal deponere måske i en justeret udgave det er vi meget åbne over for

ikke er mulig herved

vi er nemlig fuldstændig enige med forslagsstillerne i at det er fornuftigt at give de nuværende låne og deponeringsregler et serviceeftersyn

nedsatte vi allerede sidste år en arbejdsgruppe som opfølgning på aftalerne med kommunernes landsforening og danske regioner

er mulighederne for at modernisere låneregler og deponeringsregler så at sige at give det hele et serviceeftersyn arbejdsgruppen ser også på konventionel låntagning leje og leasing herunder i sammenhæng med forskellige samarbejdsformer netop mellem private og offentlige virksomheder dermed også sagt

og anlægsloft men jeg vil finde det meget naturligt

det giver næsten sig selv de er ikke færdige med arbejdet endnu og derfor kan jeg ikke sige noget om hvad resultatet

at det kommer lad mig blot her til sidst opsummere regeringen er enig med forslagsstillerne i at det er fornuftigt at give de nuværende låne og deponeringsregler et serviceeftersyn

hvorfor både låneregler og deponeringsregler må indgå og regeringen har allerede fulgt opfordringen i beslutningsforslaget idet der er igangsat et arbejde jeg vil meget gerne præcisere over for arbejdsgruppen at analysen af låne og deponeringsregler i sammenhæng med øvrige styringsværktøjer også bør indgå regeringen kan på den baggrund ikke støtte en vedtagelse

konkluderet på den måde men jeg tror sådan ikke vi er så langt fra hinanden

høre på ministeren at regeringen faktisk er enig med os i behovet og vi har selvfølgelig også noteret os

siger at der stadig væk vil være et behov

vi måske føler at det som regeringen lægger op til er en mere

specifik tilgang til det men har ministeren ikke konkluderet

når hun siger at behovet stadig væk vil være der selv efter

det er selvfølgelig politik

fremme leasing eller lejearrangementer i stedet for at man selv

eller køber et aktiv det er selvfølgelig en anden politisk holdning men når vi har lagt det sådan her op

det på baggrund af at vi synes det er vigtigt at tingene er ligestillet

det ikke så at sige er er en en i min øjne skævvridning af økonomien ved det ene eller det andet arrangement der gør at man går den vej

det er de egentlige kvaliteter jeg synes der er mange ting som

attraktive når man ser

på de offentlige og private partnerskaber som vi har allerede og som rækker langt ud over at have en

tale og tale med borgmestre og andre i det kommunale

påpeger specifikt at deponeringsreglerne i deres nuværende form langt hed ad vejen er

at de ikke kommer meget længere i arbejdet med at lave offentlig private partnerskaber

ikke en bekymring som ministeren deler med mig

selv siger i sin tale fået udviklet styringsmekanismer fra centralt hold

får en hensigtsmæssig styring af kommuners og regioners anlæg fordi det spiller en rolle for den måde vores samlede økonomi

det vigtigt for hvordan det samlet set ser ud det er ligesom en anden diskussion og det er her hvor budgetlofter sanktioner og hvad vi har kommer ind i billedet deponeringsreglerne har i højere grad noget

får en ligestilling mellem forskellige måder at arrangere sig på om man om man bygger selv om man køber noget om man leaser om man lejer

den økonomiske attraktivitet i form af

de likviditetsmæssige overvejelser der gør at man leaser i stedet for at bygge selv det skal være fordi det er

baggrunden for at vi har nedsat udvalget jo netop den kritik

der er et godt samarbejde mellem den private og den offentlige sektor når der samarbejdes på tværs af private og offentlige arbejdsopgaver kommer der en ny og bedre udvikling på mange områder

til gavn for både den

for os er det vigtigt at denne proces fortsætter til gavn for borgerne regeringen har allerede taget initiativ

det første er der lanceret en standardmodel der skal gøre det lettere at etablere

der er for to tusind og tretten afsat en pulje

en analyse af deponeringsreglerne med henblik på at lempe deponeringsforpligtelserne ved leje og leasing i forbindelse med offentlig privat samarbejde herunder private partnerskaber socialdemokraterne er helt enige med forslagsstillerne i at det er en god idé at give de nuværende låne og deponeringsregler et serviceeftersyn

regeringen har allerede igangsat en analyse med det formål at modernisere låne og deponeringsreglerne regeringen har

allerede opfyldt denne del af forslaget socialdemokraterne er derimod ikke enige med forslagsstillerne i

overfløddiggør låne og deponeringsreglerne for i modsætning til netop låne og deponeringsreglerne er de nye instrumenter

budgetlov og anlægslov i mindre grad rettet mod

på danmarks økonomi det duer ikke

er med andre ord behov for økonomistyring så vi har styr på udgifterne og det gælder også kommunerne og regionerne

som led i i styringen af anlægsudgifterne i

igangsatte analysearbejde ser på styringsværktøjerne i forbindelse med moderniseringen af låne og deponeringsreglerne socialdemokraterne kan på denne baggrund ikke støtte forslaget

så bare spørge ordføreren om ordføreren er enig med mig i at at

dengang deponeringsreglerne som vi kender dem blev indført når vi tænker på at der siden dengang er

gennemført budgetlov med deraf følgende sanktionsmekanismer anlægslofter

deres handlinger sket en betydelig ændring i

kunne give et indblik i om det er de rigtige værktøjer vi har og

bliver ved med at blive udviklet så det har jeg da en forventning

at det her serviceeftersyn vil

en stærkere styring af rammen

gennem budgetlov gennem sanktionsmekanismer anlægslofter og så videre altså at rammen

har en stærk styring indført i de senere år ændrer behovet sig så ikke

i i det serviceeftersyn af den gruppe

og kigger på det her så synes jeg egentlig også at man

vi jo begge to interesserede i netop det samarbejde

vi vil jo gerne fremme det

borgerne får den bedste og den billigste service og det tror jeg egentlig også

der skal bruges milliarder på nye sygehuse i regionerne og vi har også hørt fra nogle kommuner at de har opsparet midler som bare ligger og venter på at få lov at blive brugt på anlæg det er imidlertid vigtigt når vi står i disse situationer at vi sørger for at de penge der anvendes

bliver brugt bedst muligt mange steder har kommunerne ud fra driftsmæssige hensyn og økonomiske overvejelser en stærk interesse i at de investeringer foretages for eksempel i regi af et offentlig privat partnerskab de såkaldte

have størst muligt råderum her udgør de økonomiske deponeringsregler måske en spændetrøje for kommunerne dansk folkeparti er indforstået med at reglerne blev indført for at værne mod en uheldig kultur og praksis i en række kommuner i sin tid

om benet på kommunerne i deres arbejde derfor havde dansk folkeparti også håbet inden ministeren gik på at denne debat

analyse af det her område af reglerne og få afdækket om der er behov for regeldækning

kvitterer også for ministerens svar om at

den arbejdsgruppe der er sat i gang for at undersøge kommunernes regler på på lånoptagelses

netop reglerne om deponering har folketingets højeste prioritet og at vi derfor selvfølgelig afventer den gruppes afdækning af området

ind i deponeringsreglerne man er lige blevet præsenteret for et fantastisk projekt man har godt nok ikke ret meget stående på anlægskontoen men det klarer modparten jo så til gengæld for at byrådet lover en årlig

er det når man præsenteres for et hurtigt banklån du kan få det du ønsker lige nu og her til gengæld

hænger du på den de næste tyve år forskellen mellem mit private banklån og et kommunalt opp hvor

sparer anlægsudgiften er bare at det er andres penge som jeg er med til at forvalte og at jeg har et større ansvar end mig selv hvis der sker uforudsete ting som gør at afdragene kommer til at tynge uforholdsmæssigt i fremtiden

at kommuner fristes af et her og nu anlæg har vi deponeringsregler og det er noget som vi har været enige om på tværs af partier i rigtig mange år efterhånden

de opfordrer blot til at vi kigger på ordningen for at se om der er eventuelle regelændringer som kan fremme opp

offentlig privat samarbejde fordi vi er overbeviste om at vi her finder nogle synergier og der finder noget videndeling sted som kan være med til at udvikle såvel den private som den offentlige sektor derfor er vi

rigtig glade for at regeringen i november har nedsat en arbejdsgruppe som skal se på mulighederne for at modernisere låne og deponeringsreglerne et initiativ som vi dermed mener opfylder opfordringen i det

ikke ser en forskel fra tidligere hvor vi ikke havde den centrale styring med budgetlov

anlægsloft

grad end vi havde tidligere men hvor vi så også samtidig fortsat har deponeringsreglerne gør det

man fortsat har deponeringsreglerne

som vi jo også et eller andet sted her fra folketingets

at kommunerne ikke må fristes til at bruge for mange penge eller hvordan det var formuleringen faldt

at man får opført et fint

at man er blevet fristet til for eksempel at opføre en daginstitution på den måde efterfølgende sker der så det at børnetallet falder falder drastisk

til ingen verdens nytte som man

hvis det var et kommunalt anlæg på en

har vi stadig væk behov for deponeringsregler men i at vi skal have set på om de også lever op til

stadig væk det antager jeg i hvert fald ville skulle være sådan at man

som dermed stadig væk ville være en del af det anlægsloft og dermed den budgetramme

fifler med tallene eller fristes

rammebetingelser så så den del behøver

vil jeg bare gerne holde fast i mit første spørgsmål hvordan

tillidsvækkende ved fortsat at have deponeringsregler som vi kender dem når vi samtidig har den rammestyring som vi jo alle sammen i hvert fald vores to partier er enige om

anlægsloft eller hvad det nu måtte være altså den styring her fra huset hvordan ser ordføreren

i forhold til at have en tillid til at kommunerne sådan set godt kan styre

i dag også er den rigtige måde

som vi oplever derude det er det som arbejdsgruppen vil se på og jeg ser frem til at de kommer med deres

i liberal alliance ønsker vi mere effektivitet og fleksibilitet fleksibilitet i kommunerne dette skal sikres ved at give kommunerne de bedste rammevilkår således at kommunerne herunder har frihed til selv at agere kommunerne skal frit kunne starte offentlig private partnerskaber

lejeaftaler for at opnå den bedste anvendelse af skattekronerne vi ønsker derfor en analyse af de nuværende regler om kommunal deponering for at få belyst om reglerne modarbejder eller direkte er til skade for antallet af offentlig private partnerskaber det er nemlig vigtigt at vi fra centralt hold ikke pålægger kommunerne en masse regler der begrænser kommunerne i at opstarte opp for færre offentlig private partnerskaber kan ende med at gøre det dyrere for kommunerne og i sidste ende for borgerne derfor stemmer beslutningsforslaget godt overens med liberal alliances politik og ønske om at give kommunerne mere frihed samt at sikre at det politiske ansvar er så tæt på borgerne som muligt

gælder i kommunerne efter at vi får en budgetlov

forskellige budgetlofter for kommuner regioner og stat

det er vores baggrund for at medvirke til det beslutningsforslag der er fremsat i dag vi synes at det vil være meget rimeligt at vi får set på om kommunerne har den fleksibilitet der skal til og den frihed til det kommunale selvstyre som vi hylder eller om det giver nogle begrænsninger nogle hindringer at vi indfører en budgetlov som så har nogle konsekvenser der gør at kommunerne ikke har de arbejdsredskaber styringsværktøjer til rådighed

det er vigtigt at vi ikke kommer til at skabe mistillid til det kommunale selvstyre at vi ikke trækker et system ned over kommunerne der gør det for restriktivt der forhindrer at kommunerne kan gøre det som vi

der er det dejligt at konstatere at ministeren bakker op om vores beslutningsforslag forstået på den måde at ministeren er villig til at foretage et servicetjek af lovene og deponeringsreglerne det synes jeg

vi skal sikre os at der ikke er stopklodser og barrierer for at vi kan indføre offentlig privat partnerskab offentlig privat samarbejde

og det tager vi gerne ind betydningen er jo den samme

at vi med de nye restriktioner og de nye styringsværktøjer ikke får lagt nogen forhindringer i vejen for

vi kan få et kommunalt selvstyre der gør at kommunerne føler den frihed de er berettiget til

så underligt at man ligger sådan rimelig tæt på

vores forslag i og med at regeringen som også ministeren var inde på

som ligger i aftalen er en mere snæver betragtning men det må vi så forholde os til vi synes sådan set at det er væsentligt at

vi har den styring af økonomien det tror

er enige om som vi nu engang skal have og det føler vi

som vi her fra centralt hold fastsætter vi mener så blot og

det er derfor forslaget nu kommer at der er løbet meget vand i åen siden

har påtaget sig ikke mindst her i de senere år

resultaterne budgetterne og regnskabstallene

set også at det er på tide at vi får en analyse og et servicetjek af

får de her tilbagemeldinger fra borgmestre og andre der arbejder med det i det kommunale og regionale landskab omkring

hindringer som deponeringsreglerne til tider kan have for at udvikle det

set derfor vi prøver at presse på med det her forslag vi anerkender at regeringen har lavet en

også frem til det analysearbejde og håber så det kommer ganske snart så vi netop kan få kigget på om der er nogle ting i de nuværende regler som vi skal have tilpasset jeg står ikke her og konkluderer på forhånd og det set også derfor vi lægger op til ikke nødvendigvis en afskaffelse eller eller andet men netop en analyse af de nuværende regler herunder de konsekvenser det måtte have for udviklingen vi synes bare

laver ændringer for at kunne tilpasse

den tillidsvækkende tilgang som vi også gerne vil vise

vi ikke både bevarer de nuværende deponeringsregler uden at kigge nærmere på dem og samtidig derudover laver den ekstra rammestyring som budgetlov sanktionsmekanismer anlægsloft og så videre

det analysearbejde som vi håber snart kommer og så vil

beslutningsforslag foreslår dansk folkeparti

forkortes dansk folkeparti ønsker at det fremover kun skal være lovligt at affyre fyrværkeri

treogtyvende december til den første januar klokken seks om morgenen i dag er reglerne sådan at vi må affyre fyrværkeri fra den første december til den femte januar og salgsperioden er lidt kortere end affyringsperioden nemlig fra

til den enogtredivete december at salgsperioden ligger inden for affyringsperioden skyldes et ønske om at undgå forvirring

inden vi går i gang med at drøfte selve beslutningsforslaget

starte med en lille præcisering i forslaget

det stammer fra et tidligere regelsæt og dækker derfor ikke helt over det

fyrværkeri som vi tillader i dag jeg antager at man med forslaget foreslår at afkorte affyringsperioden for

fyrværkeri man som forbruger må købe i december måned dog ikke knaldperler og bordbomber efter det nye regelsæt taler vi så om kategori

fyrværkeri og visse dele af kategori

og med den præcisering

jeg tror at vi alle sammen kan være enige om at fejring af nytår skal være flot og

men det er ikke meningen at det skal være til unødig gene for omgivelserne så kunsten er ramme sådan en god balance mellem en festlig fejring af nytåret og hensynet til både mennesker og dyr i løbet af hele december måned de gældende regler

er fastsat på baggrund af ulykken i seest ved kolding i to tusind og fem så spørgsmålet er om de regler helt er tidssvarende

derfor enig med forslagsstillerne i at det er relevant at se på om affyringsperioden og dermed

til nytåret eventuelt kan forkortes det er også grunden til at regeringen allerede er i gang med at se på fyrværkeriloven og vi er blandt andet ved at se på en mulig afkortelse af affyringsperioden så jeg vil gerne understrege at det er vigtigt at tænke sig godt om og undersøge alle konsekvenserne før vi eventuelt gennemfører ændringer i

mener jeg det er vigtigt at affyringsperioden er sammenfaldende med salgsperioden

skal forbrugerne kunne skyde deres fyrværkeri af på samme tidspunkt som de har

hvis vi både indskrænker salgs og affyringsperioden

opstå nogle udfordringer i forhold til hvor store mængder af fyrværkeri der vil skulle transporteres rundt på de danske landeveje

det er ikke ufarligt at transportere fyrværkeri og derfor er det at vi

vil undersøge hvilke sikkerhedsmæssige konsekvenser det kan medføre at afkorte

for det tredje skal vi se på hvordan en indskrænkning af salgsperioden vil påvirke erhvervet hvilke konsekvenser får det for deres

omsætning vi er nødt til at sætte os ind i konsekvenserne for erhvervslivet før vi træffer en beslutning og det er nogle af de ting den igangværende undersøgelse fokuserer på undersøgelsen forventes afsluttet med udgangen af marts måned i år og jeg mener det er vigtigt at vi afventer resultatet af undersøgelsen inden vi træffer beslutning om at afkorte affyringsperioden så har vi et kvalificeret grundlag at træffe vores beslutning ud fra og det gælder både de sikkerhedsmæssige spørgsmål og konsekvenserne for erhvervslivet tidsmæssigt

betyder det at et lovforslag vil kunne fremsættes i næste folketingssamling og få virkning fra december to tusind og fjorten så jeg indstiller derfor at forslaget på den baggrund ikke støttes men at vi afventer resultatet af den undersøgelse som allerede er igangsat før vi træffer beslutning om en forkortelse af

affyringsperiode

når man undersøger tingene og sætter sikkerhedsstyrelsen til at kigge på det kunne

at man ikke gjorde noget men hvad er ministerens holdning til det

bør forkortes hvis affyringsperioden forkortes

der kunne ligge en forkortelse af affyringsperioden i det men der er som sagt

salgs og anvendelsesperioderne er jo traditionelt sådan nogenlunde sammenfaldende og det er der også rigtig gode

undgår den forvirring og de håndhævelsesproblemer der kan opstå hvis forbrugere kan købe fyrværkeri

ikke syntes det var en god idé

at vide om man er uenig med sine egne ordførere eller

grund af det her forslag som dansk folkeparti har fremsat

har vi stor forståelse for de tanker der ligger bag dansk folkepartis beslutningsforslag

dyr og for mennesker og det er nødvendigt at se nærmere på de udfordringer og problemer

i relation til fyrværkeri

sikkerhedsstyrelsens forestående analyse af reglerne velkommen ikke mindst da analysen vil kunne kaste lys over nogle af de afledte konsekvenser af ændrede regler som vi i venstre mener er vigtigere at fokusere på

her tænkes der på hvorvidt salgsperioden skal ændres og ikke mindst hvilke konsekvenser det skal have for det er vel nødvendigt at de to perioder hører

for hvad vil det betyde for sikkerheden at perioden hvori fyrværkeri skal transporteres bliver mindre eller at opbevaringsperioden ændres hvilke erhvervsmæssige problemer kan

salgsperioden eventuelt forkortes der er mange spørgsmål som vi er nødt til at have svar på før vi ændrer de nuværende regler

vi sidder på nu og en meget

som den vi kender fra for eksempel holland

et efterfølgende valg på en mere oplyst baggrund

dansk folkeparti indeholder elementer der er ganske sympatiske men der er

derfor skal jeg fra starten gøre det klart at socialdemokraterne ikke kan støtte forslaget men at vi anerkender det engagement som forslagsstillerne har lagt i sagen ministeren har i sin tale været inde på forskellen

vil gerne understrege et andet punkt som ministeren også omtalte i sin tale nemlig svagheden

om at den tilladte salgsperiode og den tilladte affyringsperiode altså

er meget bekymret for at der vil opstå misforståelser og fejltolkninger hvis ikke de to ligger meget tæt op ad hinanden sådan som de gør i dag det virker sådan lidt selvmodsigende at tillade salg af et produkt man ikke må anvende

kan umuliggøre demonstration af

det kunne for eksempel være sikkerhedsdemonstrationer og netop sikkerheden i forhold til fyrværkeri bør ligge os

hvor lang salgsperioden og affyringsperioden skal være for at forhindre at unødig meget fyrværkeri skal håndteres

meget begrænset plads vi har i danmark haft særligt fokus på det punkt siden ulykken i seest i to tusind og fem der i øvrigt var baggrunden for den seneste ændring af lovgivningen på fyrværkeriområdet regeringen har som ministeren har forklaret valgt at undersøge nærmere om en indskrænkning af salgsperioden vil medføre en forringelse af det nuværende sikkerhedsniveau i distributions og detailleddet som reglerne er i dag er der med salgsperioden tid til at salgsstederne

på en sikker og forsvarlig måde kan følge med efterspørgslen og få lagrene fyldt op efterhånden som de tømmes en undersøgelse skal derfor afdække hvordan vi kan fastholde det nuværende sikkerhedsniveau i distributions og detailleddet

forkortes det kan blandt andet være relevant at se på

i detailleddet og se på om salgsstederne eventuelt kan få leveret fyrværkeri i god tid inden de må sælge det forslagsstillerne kigger naturligvis på forholdene i danmark og sammenligner dem med forholdene i andre lande som tyskland men der er altså forskelle landene imellem der taler for at vi ikke umiddelbart kan kopiere for eksempel tyske regler

i danmark er der for eksempel tradition for at der bliver solgt relativt meget fyrværkeri per indbygger og det hænger sandsynligvis sammen med de danske traditioner der nu

måtte vi i danmark sågar købe og affyre fyrværkeri hele året så vi har allerede foretaget meget store stramninger i de senere år det skal også tænkes med selvfølgelig den relativt store mængde af fyrværkeri per indbygger betyder også at vi kan have nogle flere logistiske udfordringer i danmark hvis salgs og anvendelsesperioden forkortes i forhold til andre lande derfor vil socialdemokraterne nu afvente den undersøgelse ministeren har sat i gang som jeg forstår det er

den undersøgelse blev sat i gang og derfor

beslutningsforslag jeg skal også på vegne af sfs ordfører fru karina lorentzen dehnhardt der ikke kan være til stede

enhedslisten ligeledes ikke kan støtte

ærgre meget at man ikke tager debatterne i folketingssalen mere seriøst og at

til fyrværkeri der sker jo desværre

hver af de skader selvfølgelig en skade for meget men jeg synes også

af fyrværkeri men jeg kan forstå at de demonstrationer som man laver rundtomkring på salgsstederne ikke alene har til formål

også har til formål at demonstrere sikkerheden

ædelt formål at man kan kombinere de to ting

det jo indskrænke mulighederne for branchen også i forhold til at kunne informere kunderne medmindre man skal gå ind og give specifikke tilladelser til hvert enkelt sted det synes jeg måske også ville være

være nemmere at lave en intensiv kampagne mellem jul og nytår i stedet for at

nævnte ligger jo ikke den første december altså i starten af

de ligger jo typisk mellem jul og nytår

affyringstest

hvert fald konstatere at det ikke kun foregår mellem den fireogtyvende december og den enogtredivete december men også langt tidligere men men det er

forkorte både afskydnings og salgsperioden i forhold til hvordan

jeg synes bare det er vigtigt at sige at lige præcis informationsindsatsen om sikkerhed når det handler om fyrværkeri så absolut ikke alene kan klares med kampagner hvis det kunne klares

tager affære og selv tager ansvar her vil jeg gerne rose og sige

anvendelsen af eksempelvis sikkerhedsbriller så

at afkorte den periode hvor man må fyre fyrværkeri af i dag er det tilladt

at fyre fyrværkeri af fra første december til femte januar

jeg tror ikke at der er nogen af os herinde i folketinget

vil forbyde fyrværkeri fuldstændig og derfor handler den her diskussion om at finde en balance mellem at det skal være

at det samtidig foregår på en måde

prøver at undgå alt for mange gener for

dansk folkeparti nævner især hunde og

lider meget under alle de kanonslag

det er sådan at

vækst og erhvervsministeren som det også

igangsat en undersøgelse der skal se på de her bestemmelser

senest så vidt jeg er orienteret blevet revideret i forbindelse med seestulykken

vi afventer selvfølgelig den undersøgelse

kommer fra sikkerhedsstyrelsen og

derfor kan vi ikke støtte det beslutningsforslag her men vi er bestemt åbne for

se på perioden hvis det er det der bliver anbefalet

i forhold til salgsperioden

men ikke må bruge det for det andet tror vi at hvis

brugen af fyrværkeriet i en periode hvor man

for folk at bruge det vi mener at politiet i stedet skal

at jagte dem som sælger ulovligt fyrværkeri og bruger ulovligt fyrværkeri

og for bygninger og der burde politiet bruge deres ressourcer på det i stedet for jagte almindelige mennesker som bruger lovligt fyrværkeri i en periode hvor man kan købe det

fornuftige råd fra sikkerhedsstyrelsen og de parter som regeringen

altså vi har ikke alle de rigtige svar på den udfordring

at der sker skader på mennesker

på bygninger ved at fyrværkeri bliver brugt i for stort omfang hvor det ikke skal bruges men her og nu

at man lovgiver yderligere på området det virker for restriktivt

betydning vi tror snarere det bliver for spændende for folk at bruge det

ved at fyre fyrværkeri af og

både festligt og sjovt og en god del af nytårsaften

det er både flot og festligt når det er nytårsaften men jeg

ikke der er nogen grund til at vi fejrer nytårsaften en hel måned

der er nogen speciel god grund til at vi skal fejre

den fjerde eller den ottende december og det er også derfor at vi foreslår perioden begrænset til at være ugen mellem jul og nytår eller mere præcist fra den treogtyvende december til den første januar klokken seks

en forholdsvis lang periode i hvert fald hvis man sammenligner os med nogle af vores nabolande i holland er affyringsperioden for eksempel to dage om året

at man kan medicinere dem eller sende dem på

forholdsregler i forhold til den her affyringsperiode og er det en kort affyringsperiode på omkring en uge er det altså nemmere at håndtere for både børnefamilier og hundeejere end det er når det er over en måned man må fyre

det er sådan i danmark at der er cirka femhundrede

og dyrlæger vurderer at cirka en tredjedel af disse hunde ikke synes det er specielt sjovt at der bliver fyret fyrværkeri af det

hunde der er stærkt generet af det

en stor del er nødt til at blive medicineret og nogle er som sagt nødt til at

flyttet væk fra byerne derudover skal man

som skal kigge på det jeg ser også stærkt frem til at vi får den her undersøgelse så vi kan få debatten igen efter sommerferien for

fyrværkeri af nytårsaften fordi det er en

ældre medborgere børnefamilier og specielt

af nytårsaften men tak til de partier der trods alt mødte op i dag

tre partier som ikke har været på talerstolen det jeg selvfølgelig er ærgerligt men